egil hulgaard godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den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

udvalgets indstilling er vedtaget enstemmigt med en hundrede og fire og tyve stemmer

jeg ønsker alle medlemmer en god og aktiv sommer og samtidig vil jeg gerne takke alle vores ansatte på christiansborg for deres indsats i det forløbne folketingsår rigtig